brian mikkelsen beslutningsforslag nummer

fra statsministeren har jeg modtaget brev om at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution af tredje november to tusind og fjorten blev bestemt at ressortansvaret

per første januar to tusind og femten meddelelsen vil fremgå af folketingstidende

skal huske offeret og det der kaldes retsfølelsen men som man jo også bare kunne kalde god

kan samfundstjeneste efter venstres opfattelse ikke komme på tale ved meget alvorlige personfarlige forbrydelser

i andre tilfælde kan være fornuftigt og medvirke til at nedbringe kriminaliteten derfor

fald i tilbagefald til kriminalitet den såkaldte recidivprocent er således et afgørende argument for at samfundstjeneste oftere

og derfor ser vi i venstre

udgangspunkt positivt på regeringens forslag

alvorlige forbehold som betyder at vi ikke kan stemme for lovforslaget i den form det har nu men hvis justitsministeren er villig til at gå i realitetsforhandlinger med venstre om indholdet så kan der vedtages en langtidsholdbar lov med et bredt flertal konkret foreslår regeringen at samfundstjeneste skal kunne bruges over for et bredere felt af kriminalitetsformer først og fremmest ved førstegangsovertrædelser der ikke har karakter af organiseret eller

det lyder fornuftigt venstre kan dog ikke acceptere yderligere lempelser

allerede i dag kan domstolene idømme samfundstjeneste ved simpel vold men det forudsætter at gerningsmanden er ung eller at volden skyldes tidligere uoverensstemmelser vi mener at den grænse er trukket det rigtige sted desuden mener vi at timetallet for samfundstjeneste skal øges så straffen i højere grad svarer til en fængselsstraf det virker urimeligt at to år i fængsel

tre hundrede timers samfundstjeneste eller sagt på en anden måde syttentusinde

og tyve timer i fængsel kan man altså klare med tre hundrede timers arbejde eller sagt på en tredje måde en døgn i fængsel svarer til mindre end en halv times arbejde i en vuggestue og så hårdt er det trods alt ikke at arbejde i en

straffens afskrækkende virkning skal vi ikke undervurdere derfor

og derfor støtter vi varmt forslaget om skærpelse i

at en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste stadig kan udløse en relativt lang ubetinget fængselsstraf mennesker som i deres unge år begår noget kriminelt og får en fængselsdom risikerer at komme i dårligt selskab mens de er i fængsel den negative påvirkning fra andre indsatte kan få betydning for om den unge tilbringer resten af sit liv i en kriminel løbebane det er desværre velkendt at et fængselsophold kan føre til mere kriminalitet

derfor er vi som sagt positive over for en øget brug af samfundstjeneste men vi afventer den videre behandling af forslaget før vi kan tilkendegive vores endelige holdning ligesom vi har en række spørgsmål som vi ønsker afklaret det drejer sig

kontrollen med de private virksomheder hvor man nu lægger op til at kriminelle skal kunne

samfundstjeneste det er vigtigt at sikre

misbrug sted men det vigtigste er altså spørgsmålet om vold så hvis regeringen fastholder

års fængsel for helt uprovokeret vold begået af en voksen skal kunne klares med tre hundrede timers samfundstjeneste så bliver det uden

det er på den baggrund vi står her i salen

en konsekvens hvis man forbryder sig mod fællesskabets spilleregler

en konsekvens en straf hvis man bryder lovgivningen men hvorfor straffer vi det spørgsmål ved jeg deler vandene blandt de politiske partier der er samlet her i folketingssalen og den socialdemokratiske holdning helt fast straf handler om retfærdighed

konsekvens ved at bryde lovgivningen

derimod må det være formålet at sikre at forbrydelsen ikke begås eller at forbrydelsen ikke gentager

forslaget skal sikre en udvidelse af brugen af samfundstjeneste som alternativ til ubetinget fængsel ved førstegangsovertrædelser der ikke

organiseret eller banderelateret kriminalitet som eksempel er nævnt

fængsel det er altså ikke tilfældet med det her

og anbefalingerne er klare det giver mening at bruge denne strafform det kan være medvirkende til at få kriminelle

deres uacceptable gerninger

hårdere end i dag forslaget indebærer også at op til en tredjedel af samfundstjenesten efter kriminalforsorgens bestemmelser skal kunne bestå af deltagelse i et særligt behandlings eller uddannelsesprogram

af fællesskab og være noget for andre og gøre noget for andre der fik dem ud af kriminalitet og det er lige præcis det som det her forslag understøtter

kriminalitet og ja de er selvfølgelig optaget af at det har en konsekvens for deres gerningsmand at denne har forvoldt skade

har mødt en eneste der ikke håber på at gerningsmanden kommer på bedre tanker og lægger den kriminelle løbebane bag sig

til at forebygge at forbrydelsen

samfundstjeneste sådan i ny og næ når det kan passe ind i ens øvrige kalender

samfundstjeneste for at slå et menneske ned på gaden første gang

så måske have tænkt på inden volden blev begået og så

være lidt mere bekymret for de negative konsekvenser for offeret og offeret er der ikke tænkt ret meget på i

voldspsykopater

i tv om politiets arbejde hvor det meget tydeligt fremgik hvor lille respekten er for politiet når de kommer ud og skal passe deres arbejde der bliver råbt skældsord mod dem som jeg ikke vil stå her fra folketingets talerstol og

skal politiet så også lide den tort det er

møde dem når

så har de fået lidt samfundstjeneste

animerende for politiets arbejde det er i

politibetjent ville gøre at jeg fik

er hele sagen om bøder det er i lovforslaget nævnt

vil afskaffe muligheden for at idømme en betinget bøde altså idømme en bøde der ikke skal betales det virker i sig selv også grotesk

det således at man så fremadrettet ønsker at alle bøder bliver ubetingede

det man kunne konvertere til samfundstjeneste for

de her bøder bliver ganske enkelt ikke betalt og så kunne man jo pulje dem lidt og så

i stedet for der kunne samfundstjeneste jo være ganske ganske udmærket herre jan

på det her med omregningstabellen jeg har taget det eksempel der hedder halvtreds dages fængsel det omregnes så til tres timers samfundstjeneste og skal afvikles inden for seks måneder

to hundrede timers fængsel omregnet til tres timers samfundstjeneste

lige kan passe ind i frokostpausen eller på et andet tidspunkt og det er ganske enkelt

er også lidt om varetægtsfængsling det skal så modregnes i samfundstjenesten og det ender jo faktisk med

samfundet næsten kommer til at skylde den kriminelle en eller anden form for tjeneste for

rigtig mange ting i det her som gør at det er helt uspiseligt for

jo men det er da også vældig godt for i det øjeblik nogle virksomheder så skulle

men det ligger jo ligesom i ordet at samfundstjeneste

belønnes med at få adgang til det private arbejdsmarked

hvis man går en tur i københavns gader kan man se

der er masser af ældre mennesker der ikke selv magter at klippe deres hæk

også få de her mennesker til og endelig hvis man tager en tur langs de danske landeveje

man også se at det flyder med affald alle steder så der er opgaver nok man kan udføre som samfundstjeneste man har ikke

jurister som siger det men men jeg er stadig væk af den

jeg har svært ved at se at det skulle have

at få tredive timers samfundstjeneste frem for at få fire måneders

hensynet til ofrene der er altså både offer og

er brug for at vi også straffer personer der begår kriminalitet og ikke bare belønner dem med et job nede på den lokale tankstation

det kan være arbejde det kan være skole det kan være familie og så videre

gør samfundstjeneste at småkriminelle

og får en masse nye dårlige legekammerater inde i fængslet det er simpel sociologi

dem som man omgås

skal i samfundstjeneste men

er af den opfattelse at flere godt kan blive underlagt vilkår om samfundstjeneste

synes vi især fordi lovforslaget også lægger op til at skærpe vilkårene i den fastsatte prøveperiode også efter at man har aftjent sine timer i samfundstjeneste denne del har vi

en del af samfundstjenesten efter vurderingen nu også kan komme til at foregå i et uddannelses eller behandlingsprogram

bøvler med misbrug samtidig med at de

rose det arbejde og som så mange gange tidligere

et gennemarbejdet og solidt juridisk arbejde

bedre og mere nutidig

vi skal se på om vi kan straffe alternativt ja

dem småkriminelle eller mindre kriminelle men vi hvert fald enige om at det er dårligt hvis de bliver lige så hardcore kriminelle som bandemedlemmer

forbryderfabrik og det vil vi radikale gerne

at kriminelle nødvendigvis skal nurses

til kriminalforsorgen

sammen med hardcore kriminelle som har lidt

domstolene også skal idømme samfundstjeneste i sager hvor der ikke foreligger det man kalder forudgående

gerningsmanden ikke er ung der tales om at

ting der gør sig gældende i sager om simpel vold det eneste man skal se på

om en førstegangsforbryder så altså også

mennesker som fuldstændig uprovokeret uden nogen grund angriber andre og udøver vold mod andre

er regeringen villig til at gå ind i en drøftelse af

vi sparer såmænd også på samfundsbudgettet fordi fængsler er dyre og ikke altid den bedste løsning når det handler om at undgå ny kriminalitet eller fastholde den dømte i en ellers fornuftig livsbane så selv om jeg

godt lige give det pip at samfundstjeneste

det vi diskuterer er sådan set hvilke straffe der kan være fornuftige og om

bruge de fornuftigste straffe det er også grundlæggende vigtigt synes vi i hvert fald i sf at den dømte leverer noget tilbage til samfundet for den skade han eller hun

det kræver altså en aktiv indsats fra den dømtes side og det er et vigtigt skridt i at erkende at man rent faktisk har forvoldt skade men endelig betyder det jo også

ligger sideløbende med uddannelse eller arbejde og dermed sikrer at de mennesker

de får mulighed for ikke yderligere

ødelægge deres egne livschancer derfor kan sf støtte forslaget som indeholder en udvidelse af brugen af samfundstjeneste til flere kriminalitetsformer

og at behandlings og uddannelsesprogrammer kan indgå det giver altså nye muligheder at spille på og det der er det allervigtigste

er jo rent faktisk at vi får nedbragt kriminaliteten i vores samfund det er klart at spørgsmålet om en skærpelse af straffen for ny kriminalitet i prøveperioden måske ikke lige er det vi synes er allervigtigst i den her sammenhæng den viden vi har viser at skærpede straffe ikke nedbringer kriminaliteten men vi kan faktisk omvendt godt se behovet for

nye og lidt grovere kriminalitetsformer

konsekvensen for at bryde den tillidskontrakt

samfundstjeneste nu også er jo altså kunne

i sf vil vi jo ikke lade det element stå i vejen for at flere kan få chancen

få en straf som samfundstjeneste og det er det lovforslaget åbner mulighed for det er vores klare håb at man som dømt vil gribe de muligheder der ligger det vil være særdeles godt for den enkelte det vil også være godt for samfundet og der vil ikke

begået så meget ny kriminalitet så sluttelig skal jeg varsle at sf vil følge op på dommerforeningens årsmøde hvor flere retsordførere erklærede sig villige til

at sikre at fodlænker også kan pådømmes ved domstolene jeg håber at vi enten kan enes om et ændringsforslag til dette lovforslag eller alternativt en beretning det giver mening at domstolene som jo i forvejen har mange informationer om dømtes vilkår og personlige forhold også kan tage stilling til om fodlænke eller samfundstjeneste også kan være vejen frem

at begå kriminalitet igen tværtimod

er der langt færre der falder tilbage til ny kriminalitet

kommer i samfundstjeneste og dermed undgår de negative påvirkninger fra et fængselsophold

derfor er det alt andet lige hvis man har en nogenlunde logisk og saglig tilgang til retspolitik rigtig positivt at anvendelsesområdet for samfundstjeneste udvides som der er flere høringssvar der også påpeger i forbindelse med det her lovforslag kunne man med fordel overveje også at udvide til andre kriminalitetsformer

hvis man samtidig kombinerer samfundstjenesten med andre vilkår såsom behandling hvilket lovforslaget jo

også åbner op for og det er også positivt

taler om at forhindre mennesker i at begå ny kriminalitet

potentielle nye ofre

hensyn til vores samfund generelt

som sfs ordfører også var inde på

men der er ikke noget der tyder på at sådan en trussel om afsoning ved brud på vilkår vil mindske recidiv i prøveperioden det anerkender både straffelovrådet og regeringen sådan set også ved at pege på den generelle

man sige stigning i strafafsoning principielt synes synes jeg det er et af de dårligste argumenter overhovedet inden for retspolitik jeg er klar over at der eksisterer det man kan kalde en retsfølelse og at der skal være strafformer også selv om de ikke nødvendigvis

jeg synes faktisk at det er et relativt ringe argument

til irrationelle følelser end det der er det fornuftige

for så vidt angår selve samfundstjenestens indhold

sige at vi er en lille smule betænkelige for den her udvidelse til at lade samfundsaftjenere

har samfundstjeneste både en straffende og en genoprettende funktion meningen er altså ikke kun at man som dømt skal

for sin forbrydelse men også at de handlinger man så efterfølgende

giver tilbage til det samfund man har skadet

der er nogle finjusteringer men det er bekymrende mener vi i enhedslisten at man kan lade afsoning ske hos private virksomheder for det første fordi den genoprettende karakter vil træde i baggrunden altså at man ikke længere giver tilbage til samfundet men giver til en privat virksomhed

det ekstremt bekymrende at overvejelserne omkring konsekvenserne af det

hvordan kan det gøres uden at være konkurrenceforvridende hvordan vil man afgrænse det så der ikke bliver tale om billig arbejdskraft der trykker lønnen i høringsnotatet svarer ministeriet at det skal kriminalforsorgen

jeg har stor tillid til kriminalforsorgens evner men

er uansvarligt at lade det være op til dem og jeg vil gerne have den nuværende justitsminister og må jeg påpege tidligere beskæftigelsesminister

bruge mine allersidste sekunder til at sige at der selvfølgelig også

i det her der er både noget der bliver billigere og noget der bliver dyrere når man rykker rundt på den her måde men vi kan ikke læse hvad der ligger til grund for det og vi vil rigtig gerne se de tal beregninger der ligger bag

at man mener at det her skulle være omkostningsneutralt noget tyder på at man lidt sådan har

gerne stille et skriftligt spørgsmål om for så tror jeg i højere grad at justitsministeren har en chance for

herre

men vi følger meget nøje med i forskningen

bruges på andre former for personfarlig kriminalitet selvfølgelig med hensynet til

hvor det stadig væk er anvendeligt og brugbart og

bare som jeg opfatter det enhedslisten siger

man giver jo netop noget tilbage til samfundet men ikke tilbage til staten

jo ikke tale om statstjeneste men om samfundstjeneste

alt det mener jeg sådan set man kan bruge samfundstjeneste

jeg mener selvfølgelig også at private virksomheder er en vigtig og central del af vores samfund men ikke desto mindre har

for øje og som deres formål det tror jeg endda at simon emil ammitzbøll synes er rigtig vigtigt at de har ja se jeg kan lidt endnu og det gør selvfølgelig at

forskel på det ikke mindst fordi

at fungere som løntrykkere i det private erhvervsliv fordi man pludselig kan bruge den her gratis arbejdskraft i stedet for

give en person som har afsonet en fængselsstraf

et arbejde ikke et sted hvor

at de private virksomheder burde åbne lidt mere op når det er sagt

den store forskel på de private virksomheder og civilsamfundet og det offentlige hvis vi siger det

profit inde over hos de private virksomheder det betyder at gratis arbejdskraft kan føre til løntryk det ved jeg godt

vi vel af en række forskellige grunde vi har talt meget om

for at forhindre gentagelse og det er jo helt klart to væsentlige elementer i forhold til straf men der er også andre elementer der er vigtige for eksempel at undgå selvtægt hvis ikke der bliver givet en straf på vegne af dem der er blevet udsat for overgreb så kunne man frygte at

yderste konsekvens ville være noget man privat ville

noget samfundet og

også retfærdighed for offeret og det synes jeg måske ikke har fyldt så meget i debatten som det måske burde for det er selvfølgelig også et

det er rimeligt når man selv har været udsat for en forbrydelse at man ikke bare ser at forbryderen slipper

en bred opbakning til samfundstjeneste som sådan jeg synes også at der er mange gode elementer i lovforslag

at det er rigtig godt at man nu også kan

jeg synes det er godt at der bliver mulighed for kombinationsdomme jeg synes det er godt at der bliver mulighed for

man får en ekstra straf hvis man ikke overholder betingelserne

samfundstjeneste er vi sådan set også

liberal alliance

lovovertrædelser

samfundstjeneste

liberal alliance kunne bestemme så ville jeg sige

med lovforslaget

vil stille nogle skriftlige spørgsmål for at få nogle afklaringer måske også nogle indrømmelser af ministeren hvem ved

kriminalitetstyper der kan sanktioneres med samfundstjeneste med den udvidelse som regeringen foreslår kommer vi alt for langt i

ministeren skriver at samfundstjeneste er godt fordi der er meget lavere recidiv hos dem der

har fået en ubetinget dom men argumentet holder ikke for sagen er at det i dag er de mildeste kriminelle handlinger der kan få betinget dom med vilkår om samfundstjeneste hvorimod dem der sidder i fængsel har begået meget grov kriminalitet eller gentagen kriminalitet dem vi sætter i fængsel er således allerede grove kriminelle og så er der naturligvis større recidiv

handler om at samfundstjeneste kan ske hos private virksomheder og vi finder det rigtigt at der udmåles en skærpet straf ved fornyet kriminalitet i prøvetiden men vi havde gerne set at regeringen havde strammet helt op i forhold til dem der begår fornyet kriminalitet

til os skulle reststraffen altid udløses helt ved fornyet kriminalitet altså en til en vi kan ikke støtte forslaget for vi er ikke enige i

af samfundstjeneste til at omfatte flere og dermed række ud over det vi betegner som de mildeste forbrydelser det skal aldrig være sådan at ofre kan møde gerningsmand på gaden kort efter at være blevet udsat for en grov forbrydelse det er ganske enkelt ikke rimeligt grove forbrydere skal i fængsel det er både rimeligt og fornuftigt derfor kan

og folketinget

jeg gerne sige at

sådan at lige så hårde vi skal være som samfund den hårde kriminalitet lige så insisterende skal vi være

forebygge hvor vi overhovedet kan det og det siger sig selv at når

voldsområdet eller andet der krænker andre mennesker for eksempel voldtægt som også

skal samfundet selvfølgelig prompte straffe og sanktionere og fængslet er hvad angår de her kriminalitetstyper

bør også være det foretrukne valg når det er sagt så ved vi også at der er andre kriminalitetsformer og vi ved også at menneskers vej hen til den kriminalitet kan være meget forskellig med det forslag her ønsker vi jo at åbne op for en

og der er flere grunde dertil vi ved at det virker at der er færre der falder tilbage til kriminalitet og at samfundstjenesten og rammerne omkring den er noget

mennesker tilbage på sporet

fordi vi ønsker at sige at der er forskel på

der forhåbentlig kan nøjes med at være en enkeltstående kriminel handling kan få lov til kun at være det altså ikke være noget der ansporer til yderligere kriminalitet derfor er vi ret optagede af i det omfang vi

holde mange af vores førstegangskriminelle væk fra fængslerne fordi fængslerne er et råt miljø og vi ved også at der selvfølgelig er nogle der qua et ophold i fængslet både kommer for langt væk fra deres almindelige liv

og ad den vej måske bliver endnu mere kriminelle

har jeg det jo også grundlæggende sådan at det altid er mere synd for offeret end det er for gerningsmanden

selvfølgelig vigtigt at vi vælger de straffe og sanktionsformer som på den ene side stiller det enkelte menneske til ansvar for dets handling

på den anden side selvfølgelig tilgodeser det offer der måtte sidde tilbage efter

derfor skal vi holde tungen lige i munden

sådan at samfundstjeneste bruges i

hvor grænsen præcis går mellem den simple vold og den grove vold tror jeg ingen kan opstille men det er i hvert fald vigtigt for mig at sige at når man skal vurdere og det skal man jo i hvert enkelt tilfælde om samfundstjeneste er den rigtige sanktionsform at bruge så skal man selvfølgelig holde

og være fuldstændig bevidst om hvad det er for en vold der er begået

fordi man på nogen måde skal forsvare vold det ønsker jeg ikke at gøre og jeg mener ikke at man skal gøre det men der er selvfølgelig forskel på motivet bag volden

konsekvenserne deraf vi ved at samfundstjeneste bliver brugt ved simpel vold i dag og også med en gavnlig effekt vi ønsker at der skal være lidt videre

anvendelse af samfundstjeneste i sager om simpel vold det vil altid bero på en konkret vurdering og derfor skal man selvfølgelig være ualmindelig skarp i vurderingen af om det er det rigtige at gøre eller ej

udvide samfundstjeneste til også at finde sted i private virksomheder jeg bliver blandt andet konkret bedt om at forholde mig til social dumping

til mangt og meget i mine år som

det er en grundlæggende forkert præmis hvad enten det handler om

løntilskud nyttejob nytteindsats eller samfundstjeneste på nogen måde

med kollegaer at blive bragt ind i en normal situation samtidig med at man sanktioneres tror jeg der er rigtig rigtig meget fidus i men jeg tager selvfølgelig gerne diskussionen også med enhedslisten som har nogle forbehold i forhold til brugen af private virksomheder så rejser venstre synes jeg

når det drejer sig om grov kriminalitet skal vi ikke være tilbageholdende som samfund i forhold til at reagere sanktionere og straffe og det må aldrig være sådan at der er noget individ der kan fralægge sig ansvaret for sine egne handlinger omvendt og samtidig er det så afgørende vigtigt at vi bliver bedre til at forebygge kriminalitet at vi bliver bedre til at sikre at færre falder tilbage i kriminalitet og at vi derfor for eksempel som liberal alliances ordfører også sagde hele tiden er åbne for at diskutere

for former der bringer os i den retning vi ønsker

retspolitisk i danmark så tak for en synes jeg åben

tilslutning til forslaget det kan godt være

at meget meget stor andel af voldssager altså sager

hvor man har brugt samfundstjeneste det vil umiddelbart føre mig til at konkludere at at praksis har udviklet sig

det andet handler om det her med omregningen

om ministeren er enig i det det kan være at man skal se på

har hundrede samfundstjenestetimer er ministeren indstillet på

om praksis er skredet til gengæld kan vi jo se

i fremdrift skulle jeg til at sige altså det bliver brugt mere og mere og det tror set det gør med god grund fordi vi ved

den principielle diskussion jeg ville forsøge at få ministeren til

vold at den kan opstå af mange forskellige årsager

om der er tale om en enkeltstående episode som er alvorlig nok i sig selv men som ikke nødvendigvis udtrykker noget mere generelt og så det at man bruger volden som udtryksform eller har en systematik

om simpel vold det man så lægger op til i lovforslaget er at at udvide altså ud over de rigtig mange som i dag får samfundstjeneste ønsker man at udvide

i tilfælde hvor der ikke har været forudgående uoverensstemmelser mellem offer og gerningsmand

ung gerningsmand

eller en tilfældig forbipasserende men jeg hører ministeren sådan og det vil jeg gerne bede ministeren bekræfte at ministeren er

også simpel vold er alvorligt nok i sig selv der er næsten ikke noget værre som menneske end at blive udsat for vold af et andet skal vi jo forsøge at

forhåbentlig kan være i mange tilfælde nemlig en enkeltstående episode der tror jeg at samfundstjeneste

det det rette instrument

over den udvidelse vi lægger op til fordi det er i forlængelse af den praksis

siger er at vi skal holde tungen lige i munden for der er grænser for hvor langt længere vi kan gå det man selvfølgelig skal huske på

om samfundstjeneste er det rigtige eller ej og der må vi

nærhed i forhold til retsbetjeningen jeg tror det er noget der betyder noget for rigtig mange mennesker

og at man har en fornemmelse af og en viden om

en egentlig oplevelse af at kvaliteten

skal prøve at starte med at kigge lidt tilbage

på baggrund af et ret omfattende

som det primære forum for løsning af retlige tvister jeg tror at det

det politiske motiv og ønske var at sikre nogle større og mere effektive

faglige miljø der er nødvendigt for at alle borgere uanset hvor vi end måtte bo kan regne med at få afgjort sager ved domstolene på et ensartet

fagligt niveau det

set baggrunden som det jo på alle mulige måder er værd

noget af det man så besluttede dengang var at samle dommerne i nogle stærke faglige enheder ved de

domstolsreformen og de øvrige reformer som enten samtidig eller senere er blevet gennemført herunder instansreformen nævningereformen

med hinanden flere af de nævnte reformer

kunne gennemføres uden at der også blev gennemført en sammenlægning af retskredse

målet med reformen var at sikre at de enkelte byretter blev ressourcemæssigt

og selvstændigt kunne opfylde fremtidens krav til byretterne samtidig samtidig skulle de ud fra et nærhedshensyn som er noget af det vi skal diskutere i dag

de krav der er nogle enkelte steder hvor retskredsene

forskellige steder i danmark som forudsat ved domstolsreformen er de såkaldte borgernære sager dem der bliver behandlet ved afdelingskontorerne fordi det selvfølgelig selvsagt er vigtigt at det er tæt på borgerne de sager

man som borger kan forvente at få behandlet ved afdelingskontorerne er blandt andet dødsboskiftesager almindelige fogedsager gældssaneringssager og mindre straffesager sager

som for eksempel tilståelsessager og domsmandssager og civile sager med mange lokale vidner kan efter en helt konkret vurdering også behandles ved afdelingskontoret det er de

retspræsidenter som efter drøftelse med domstolsstyrelsen og de lokale aktører herunder kommuner og advokater fastlægger retningslinjerne for den nærmere fordeling af sager

man kan for eksempel se retningslinjerne for fordelingen mellem holstebro og thisted på domstolsstyrelsens hjemmeside domstolsstyrelsen har oplyst mig at de i samarbejde med byretspræsidenterne sikrer den mest hensigtsmæssige afvikling af retskredsenes sager og administrerer arbejdet

jeg tror også folketinget selvfølgelig lægger vægt på

og afspejler en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til en effektiv afvikling af sager på et højt fagligt niveau

jeg har fornemmelsen af er er en væsentlig bevæggrund for at vi diskuterer det her i dag

afdelingskontoret i thisted de lokale drøftelser om fordelingen af sager mellem afdelingskontoret

nogle svære forhold det skyldes muligvis at man dengang da man lavede reformen af lokalemæssige

til personalet valgte at samle

var blevet styrket da retten i holstebro

nye lokaler i to tusind og elleve var det tanken at gennemføre den i reformen forudsatte fordeling

de forudsatte omfordelinger af sager i stedet blev der foretaget en særlig fordeling af sager der har medført at et større antal sager bliver behandlet af afdelingskontoret i thisted end forudsat ved reformen men dog fortsat et lavere antal end der har været behandlet i årene to tusind og syv

domstolsstyrelsen har oplyst at denne særlige fordeling mellem holstebro og thisted ikke har været ændret siden to tusind og elleve nå

som reglerne er nu har vi jo valgt at sige at kompetencen til at lede og fordele arbejdet på den mest hensigtsmæssige måde ligger hos byretspræsidenterne for at sikre den mest hensigtsmæssige afvikling af sagerne tages der blandt andet højde for personaleressourcer og den nødvendige retssalskapacitet retsbygningernes indretning og sikkerhedsniveau og muligheden

telefonmøder og videokonferencer er også eksempler på forhold der kan

spørgsmålet om hvilke sager der skal behandles på henholdsvis et hovedtingsted og

som udgangspunkt sige at jeg synes at fordelingen af sager mellem

med vægt på de nævnte hensyn hvis folketinget måtte beslutte at at lægge alle endommersager ved afdelingskontorerne

det lokale niveau muligheden for en fleksibel og hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet

at regeringen ikke kan støtte

fordi jeg synes det er en relevant diskussion om vi har den nødvendige

som skal klarlægge fordelingen af retsmøder mellem hovedtingsteder

interessant at få den viden og det overblik og derved også undersøge om der skulle være sket et skred i den balance som er forudsat i forarbejdet til den oprindelige reform

man kan igen at jeg synes det er en relevant problemstilling og jeg vil gerne afdække om der skulle være sket et

thisted og morsø kommuner altså den gamle retskreds i thisted og den gamle retskreds i nykøbing mors

det skred at flere ting

blev det slået fast under udvalgsarbejdet at afdelingskontoret skulle dække både thisted

vigtigt og det tror jeg gælder på rigtig rigtig rigtig mange områder

og faglighed på den anden side og det er jo den balance som jeg forstår at man

kunne det efter en konkret vurdering afvikles lokalt

i høj grad det der opleves som ikke værende tilfældet altså når der er sager der har sit udspring i en af de kommuner

meget lokale hvor sigtede

det bare med med stor undren at

man ser at de sager så alligevel afvikles ved hovedtingstedet når det netop

bekræfte at det meget specifikt

side

at vi socialdemokrater går stærkt ind for nærhed for borgerne det var også udgangspunktet for den domstolsreform fra to tusind og seks som forslagsstillerne selv var penneskrivere på i domstolsreformen var det afgørende for aftalepartierne at der blev fundet en god balance mellem hensynet til at behandle sagerne borgernært og hensynet

retssikkerhed ensartethed faglighed samt en effektiv opgavevaretagelse og på den baggrund blev aftalepartierne enige om præcis hvilke typer sager der skal varetages af afdelingskontorerne

er det naturligvis afgørende at retterne lever op til aftalerne bag reformen vi har ikke et sagligt grundlag for at antage at dette ikke skulle ske

der skal iværksættes en undersøgelse af fordelingen af sager mellem hoved og bitingsteder så får vi syn for sagen lever retterne op

så lad mig gentage det er afgørende for os socialdemokrater at der er et nærhedsprincip også i vores domstole

her i folketingssalen i dag der sætter spørgsmålstegn ved den reform som forslagsstillerne selv står bag en reform som bygger på et sagligt og oplyst grundlag

gentager jeg håber ikke at det vi i

er et lokalt mediestunt

bekymrende at forslaget her stilles uden skelen til

optaget af er danskernes retssikkerhed ensartethed faglighed og smidighed i sagsbehandlingen og på den baggrund skal jeg meddele at vi socialdemokrater bakker op om justitsministerens undersøgelse af fordelingen af retssager

fordelingen af sager har både det ene år og det andet år mange af de ting som justitsministeren omtaler er der nogenlunde dokumentation for allerede men lad os da få det fulde overblik det synes jeg godt nok er en

problem som er reelt for rigtig mange mennesker det er et problem

krænket på deres retsfølelse folk som synes det er er urimeligt at det er så besværligt

temmelig påfaldende men det må jeg så bare tage som udtryk for at hele den socialdemokratiske folketingsgruppe ikke synes at

er som justitsministeren siger efter en konkret vurdering og

hvor sigtede og vidner kommer fra områder hvor der ligger

lokalt og det står bare

i strid med de principper om nærhed som

er optaget af at den nærhed som

blive resultatet af reformen de steder hvor man valgte at lægge et afdelingskontor på grund af de store geografiske afstande

aktivitet i ens eget område

undersøge området og undersøge hvorvidt

forslag her i folketingssalen der ændrer ved noget som vi alle sammen

det bekræftet da vi tilbage i to tusind og syv vedtog retskredsreformen var vi samtidig med til at sikre at der var nogle lokale afdelingskontorer placeret forskellige steder i danmark nemlig i thisted grenaa tønder og haderslev det var alle sammen steder hvor der var langt til et hovedtingsted og jeg tror at jeg taler på flere partiers

at vores hensigt med det naturligvis var at sikre at folk i yderområderne

også havde god adgang til retssystemet det er selvfølgelig vores ansvar som politikere at sikre at de ting vi vedtager rent faktisk også bliver fulgt op lokalt når vi så finder ud af at de folk der bor i nærheden af de afdelingskontorer som vi har etableret i de tyndt befolkede områder i mange tilfælde alligevel får afgjort deres sager ved hovedtingstederne

selv om de bor tættere på afdelingskontorerne

set det som vi i al sin enkelthed gerne vil med forslaget hvis de statslige arbejdspladser som vi placerer i de tyndt befolkede områder ikke bliver brugt i tilstrækkeligt omfang så ved vi jo alle sammen godt hvad der kommer til at ske med dem og i dansk folkeparti har vi en stor interesse i at bibeholde de statslige arbejdspladser som vi har i vores landdistrikter

vi gerne med forslaget være med til at sikre at afdelingskontorerne i henholdsvis thisted grenaa tønder og haderslev

er det utrolig vigtigt at vi sikrer det også giver mening men vi kan jo med forslaget

så gør man lige præcis det fru pernille skipper siger bare med omvendt fortegn og det

lige klos op af dem og det giver jo

det er derfor at når der er så mange sager lokalt hvor det er afdelingskontorerne der ligger tættest på så skal de selvfølgelig også tages i brug for hvis de ikke bliver taget i brug lukker de

hen en indskærpelse af at de her afdelingskontorer skal tages i brug og når vi så beder regeringen om at fremsætte forslaget regner vi selvfølgelig med at det bliver gjort så det er sundt og fornuftigt og giver mening for alle også for dem der bor derude så de ikke skal tage ind

og syv som blev foreslået af vk regeringen

styrke kvaliteten man beholdt dog stadig fire såkaldte

tidligere ordførere ved disse fire kontorer skal skal som ministeren mindre sager behandles det er mit indtryk at det

også godt tilfreds med betjeningen i retskredse med afdelingskontorer det viser domstolsstyrelsens brugerundersøgelse fra

behovet for de store ændringer jeg synes heller ikke at det sagligt at vi sådan

hvordan vores retskredse arbejder reformen

haft sagspukler og så videre og så videre

med sådan uden videre at ændre reformen uden at vi i tingene

har skrevet en kvart side om det her

skal sikre at endommersager afvikles ved afdelingskontoret i

skal tage til randers

der er tankegangen bag

men

er udtryk for lokal populisme og det synes

også bliver efterlevet og

skal være det som borgerne oplever og det der er konsekvensen

og det tror jeg at den radikale ordfører er at afdelingskontorerne er velbeskrevet geografiske område de dækker så ville man også

afdelingskontorets område og at det er der de skal afvikles

det andet med at man skulle flytte alle sagerne

fra hele retskredsen ud til afdelingskontoret giver ingen mening jeg vil også mene at

der oplever at den nærhed i retsbetjeningen som var forventet med den domstolsreform vi lavede tilbage i to tusind og seks med virkning fra to tusind og syv

livet så er vi nogle der er optagede af at det bliver realiseret og det skal så nedgøres som et eller andet stunt det synes jeg helt ærligt er

gøre grin med de folk som er ramt af den her problemstilling

vi kan sætte os og diskutere om der skal

til at evaluere det her punkt

i domstolsreformen men det bliver ikke her en

et snuptag ændrer sagsfordelingen mellem mellem hovedtingsted og

det skal være endommersager uanset hvor det er

lovforslag som regeringen

der bor i yderområderne nær et afdelingskontor der og

for dem der bor i nærheden af et hovedkontor tror ordføreren ikke

også i forbindelse med domstolsreformen

fordi man ville brede domstolene mere ud end

hvordan de behandler sager og hvor de bliver nødt til at arbejde meget sagligt med det og det synes

at vi vil ændre en reform som det tog mange år at gennemføre

i at der for nogle borgere er blevet meget langt når de skal have afgjort deres sager vi kan så også se positivt på det og sige at det heldigvis er de færreste der har brug for vores retssystem

oplever i disse år at afstanden øges ikke kun til retterne men til myndighederne generelt

så alligevel ikke støtter forslaget handler det jo om at vi stort set alle sammen vedtog domstolsreformen fra to tusind og seks den tog sigte på at finde en balance mellem hensynet til at behandle sagerne borgernært og hensynet til en effektiv opgavevaretagelse der planlægges og udmøntes lokalt det var væsentligt at sikre at alle borgere

kunne regne med et ensartet højt fagligt niveau når deres sag behandles så i respekt for at vi er en del af en aftale står vi ved de aftaler

jeg skal dog være den første til at beklage de mange centraliseringsreformer som vi har været vidne til igennem de seneste år og som jo altså uanset hvordan vi vender og drejer det har været en kæmpe udfordring for vores yderområder kommunalreformen politi og retsreformen samlingen af skattecentre sammenlægning af uddannelsesinstitutioner

hver for sig kan lyde ganske fornuftigt

tømmer yderområderne for funktioner

det er jo utrolig alvorligt og jeg tror vi bliver nødt til at have mere blik for det i tiden fremover når vi skal lave lovgivning i den aktuelle sag har justitsministeren jo lovet at iværksætte en undersøgelse af fordelingen af sager mellem

bitingsteder

er fornuftigt og findes der nogen ting der skal rettes op på

ser vi frem til at den del

så vil jeg afslutningsvis tillade mig at opfordre til at tankegangen bag det her forslag altså om nærhed huskes når de næste tanker om en nødvendig reform skulle gribe folketingsmedlemmerne

alle retshandlinger omkring københavn ville man jo afskære bestemte befolkningsgrupper

er tale om en straffesag eller en civilsag i dansk ret opererer vi sågar også i mindre sager med de såkaldte udeblivelsesdomme og dermed

uskyldige så ja

har bestemt noget grundlæggende med retssikkerhed at gøre når det så er sagt og vi begynder at læse det egentlige forslag vi behandler nu så mener jeg

at vi er ude i en detailregulering

måde får vi diskuteret hvorvidt det er rimeligt at man kan lukke

vi skal sidde og forholde os til herinde og jeg har endnu ikke hørt et argument der kan bestride at retterne rent faktisk tager hensyn

sager ved afdelingskontorerne når det giver mening for de involverede parter det er ligesom noget forslagsstillerne fornemmer

er utrolig storsindet af ministeren at ministeren på baggrund af nogle forslagsstilleres

har tænkt sig at iværksætte en egentlig undersøgelse

geografisk bor tættere på hovedtingstedet

at det noget frygteligt vrøvl ja det synes jeg også

det er sådan forslaget er formuleret og det er sådan set det forslagsstillerne beder os om at vedtage

forslagsstillerne vil jeg jeg tror bare man er kommet til at

har en fornemmelse af at der er for mange sager der bliver behandlet

mere end det vi er i enhedslisten

at nærhedsprincippet er vigtigt det har noget med retssikkerhed at gøre det bliver undersøgt nu og er storsindet af ministeren

ville man skabe flere problemer end man løser så mon ikke vi kunne blive enige om at det saglige

tønder og haderslev

sagen handler om skal tage ind til

rejse ud til dem

således enige i både reformen og dette beslutningsforslag som skal sikre at retssager med kun en dommer afvikles i de lokale afdelingskontorer i henholdsvis thisted grenaa tønder og haderslev og det skulle jeg sige på vegne af herre tom

er en vigtighed i at der er nærhed i i retsbetjeningen og at det det formål

retsreformen i i to tusind og seks med virkning fra

også gennemføres og at det også er virkeligheden

håbet at regeringen havde været lidt mere modtagelig over for forslaget

men jeg lytter selvfølgelig til at regeringen trods alt er med på at der bliver kigget nærmere

særligt i forhold til det som både den socialdemokratiske ordfører og den radikale ordfører og faktisk også ordføreren fra enhedslisten sagde

nogle mavefornemmelser at det var sådan uforberedt at

at det var helt urimeligt at ændre en reform

beslutningsforslag der pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag fordi vi er med på

nok er mere hensigtsmæssigt at lovforslag udarbejdes gennem ministerierne i stedet for

konkrete lovforslag det er derfor vi fremsætter det som et beslutningsforslag men jeg må sige at at der altså er

lad mig tage nogle af de svar som jeg har fået i forhold

fordelingen af sager været ved retten i randers

i grenaa i 2013 det er så det jeg må forstå er en mavefornemmelse

i hvert fald forstå at de pågældende ordførere ikke har læst svaret på spørgsmål ni hundrede og fem og fyrre til folketingets retsudvalg fra april

mavefornemmelse eller ej at hvis man kigger på afsluttede straffesager ved retten i randers så har der været

mens der har været seks hundrede og tyve retsmøder i randers

har der været to tusind ni hundrede og fyrre

der været tre hundrede og syv og halvtreds retsmøder i randers og ni og tyve i grenaa det bliver endnu mere spøjst eller nærmest bedrøveligt

med hovedforhandling for hvis vi summerer op på småsager ægteskabssager forældreansvarssager og boligretssager

nul der er to almindelige sager der er afviklet

på at imødegå at det her bygger på nogle mavefornemmelser det her bygger på at vi selvfølgelig har stillet spørgsmål

og der må vi bare sige der er nogle tal som vækker bekymring og som i vores øjne betyder at der er sager som i forhold til intentionen med domstolsreformen

formuleringer som justitsministeren selv læste op

alligevel ikke været tilfældet og derfor er det at vi er kommet med forslaget

til de intentioner betænkningen der lå bag domstolsreformen kom jo netop som jeg også

med en anbefaling om at der skulle etableres afdelingskontorer de steder hvor der var langt til hovedtingstedet og det blev så resultatet at der i thisted grenaa tønder og haderslev blev etableret afdelingskontorer netop fordi

for at sikre en nærhed i retsbetjeningen ja så

afdelingskontorer i de fire

seks beskrevet hvilke sager der som minimum burde afvikles lokalt men også hvilke andre sagstyper der efter en konkret vurdering hvis der var mange lokale vidner

har givet mig anledning til

udspring i et af lokalområderne omkring afdelingskontorerne

folk der stammer fra en af de kommuner der

byder folk der betjener retten det betyder selvfølgelig også noget i forhold til

advokaterne flytter nærmere retten man

så sige at en ting er hvad det betyder for advokaterne men noget andet er hvad det kan betyde for et lokalområde altså i forhold til at erhvervslivet også har mulighed for at trække på højt kvalificeret juridisk rådgivning i deres arbejde så derfor er der såmænd rigtig mange gode grunde til at vi prøver at gøre det

og derfor beslutningsforslag som netop sigter på

jo gerne have haft en større opbakning til end tilfældet er men som sagt

skal man jo altid vælge at anskue verden positivt og derfor vil jeg

fordelingen noget af det vil jeg vove at påstå at

spurgt ind til gentagne gange i retsudvalget men hvis vi kan få det sat ind i en større kontekst og måske også gennem en undersøgelse komme et spadestik dybere i nogle af

tallene i forhold til hvad det er for nogle

elementer der ligger bag i forhold til

nogle af sagerne er jamen så vil vi jo selvfølgelig

et bedre billede af virkeligheden og forhåbentlig

den nærhed som alle taler positivt

også bliver realiseret så det synes jeg

trods alt at jeg vil glæde mig over

at det skulle være et rendyrket lokalpopulistisk mediestunt og alt muligt andet der er blevet sagt

der er blevet stillet spørgsmål til igennem mange mange år og som der er taget forskellige initiativer

partier i folketinget så griber til at

beslutningsforslag er det jo

på området som har været ønsket og og derfor synes jeg at at det

afvisninger der har været i forhold til

hvordan domstolene agerer altså domstolene skal jo agere efter den lovgivning vi vedtager herinde det er

så er det domstolene der tager stilling til de konkrete

og hvordan de skal falde ud men det er nu engang folketinget der beslutter hvor afdelingskontorerne skal være

til det som fru pernille skipper sagde

kunne se at det skulle være folketinget der skulle beslutte om man kunne

lukke et afdelingskontor bare fordi der var en der havde barsel men nu er det faktisk sådan at det da domstolsreformen blev vedtaget blev eksplicit skåret ud under udvalgsbehandlingen

lukke et afdelingskontor administrativt hvis et afdelingskontor skal lukkes kræver det lovgivning fra folketinget og hvis man så mener at

har fået svar fra den daværende justitsminister som siger hvis der skal lukkes afdelingskontorer

kræver det konkret lovgivning fra folketinget

troede da at der måtte være en fælles forståelse herinde

det skal domstolene i deres

er det er det sjovere at være optimist så derfor

tilsagnet om at vi kommer

og det håber jeg så kan være et skridt på vejen mod

om vi kan løse det ved hjælp af en beretning i i retsudvalget men det må vi jo se

sker og derfor er der stor opbakning til at vi undersøger det jeg kunne godt tænke mig at spørge

være en god idé at vedtage det beslutningsforslag som det ligger her som vil pålægge regeringen at lave lovgivning så alle endommersager bliver behandlet

til hovedtingstedet det er sådan beslutningsforslaget

lad os da gerne skære det endnu mere ud i pap så der ikke skal være nogen tvivl om

det for det er naturligvis det der er sigtet